i fremtiden får brug for at vores arbejdsstyrke har et højere

om venstres ordfører tror at vi i fremtiden får brug for at arbejdsstyrken har et højere eller lavere uddannelsesniveau

vil betyde at flere eller færre voksne efteruddanner sig videreuddanner sig

muligheder når vi samtidig ved at man skærer

ungdomsuddannelserne vi skal senere

gør det væsentlig dyrere at komme til og fra

så siger venstre jamen vi omprioriterer

vi kommer til at

et skriver at konsekvensen vil være at færre voksne uddanner sig kan ordføreren ikke se at det simpelt hen ikke

for at få vækst her i vores land og noget der er vigtigt for

er masser af firmaer udefra der har lyst til at nedsætte sig her i landet og lave arbejdspladser her i landet er det ikke noget af det vi har brug for

ikke er en kortsigtet besparelse som får store konsekvenser på lang sigt

holde vores uddannelsesniveau her i danmark

kan ordføreren ikke se det med at når vi har så mange ledige som vi har i vores land for øjeblikket

er arbejdsledige som før havde mulighed for at blive uddannet i deres opsigelsesperiode og dermed bedre kvalificeret taber da på det her

er herre troels christensens holdning til den rene vilkårlighed

hvor regeringen havde sine første nedskæringsforslag klar

regeringens samlede nedskæringer på voksen

arbejdsmarked hvor det på den ene side er let at hyre og fyre folk noget der måske ikke lyder særlig socialdemokratisk men

kompenseret af en øget sikkerhed fordi der er nogle rigtig gode muligheder for at man kan blive omskolet til andre job

absurd at det i en situation hvor der er en økonomisk krise er lige præcis her hvor regeringen og dansk folkeparti vælger konsekvent

har lyst til at videreuddanne sig

videreuddanner sig hvis de ikke fik det gjort mens de var unge

jeg

firs procent af dagpengeniveauet

hvor man kan læse på voksenuddannelsesstøtte

firs uger altså over

der rent faktisk er muligheder for at man kan blive ansat vi har ganske svært ved at forstå logikken i det her nedskæringsforslag

høringsnotat som undervisningsministeriet har sendt med

den forkerte vej at gå når der er økonomisk krise

hvad de siger hvis man tager ftfs

ftf anser det desuden for en alvorlig forringelse af voksnes muligheder for at

nedsættelse af støttesatsen vil begrænse aktiviteten i uddannelsessystemet

handler om hele viften af professionsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser

at langt flere kastede sig

deres medarbejdere vi forstår ganske enkelt ikke logikken bag

passioneret for hvorfor lige netop dette område skal

vi har fremlagt det kender den konservative ordfører godt og derfor vil jeg så svare på det der har med det konkrete lovforslag som vi behandler

afvikler

om de nedskæringer som regeringen laver på voksen

det er fordi investering i uddannelse giver et afkast

hvis man skal sige det sådan bare som en tommelfingerregel så

krone vi investerer i uddannelse giver det ti kroners afkast til samfundsøkonomien

politik der skal føres og jeg vil så bare henvise den konservative ordfører

at kigge på de ti år hvor der var en sr regering op igennem nitten halvfemserne og hvor der blev ført en endda ekstremt ansvarlig økonomisk politik

afspejler vores finanslovforslag og en fair løsning det samme men prioriteringerne

rigtigt at vi her i krisen ved at det er nødvendigt også at hæve nogle udvalgte skatter at tage fra nogle erhvervsstøtteordninger at tage fra nogle lukrative bankordninger blandt andet for at finansiere en investering i uddannelse som vi mener er afgørende for at danmark kan komme ud af krisen

vi i øvrigt også får bekræftet af samtlige interessenter også fra erhvervslivet er nødvendigt

så bare lige sige til den konservative ordfører der henviste

uddannelsesniveauet at vi sakker bagud hele vejen rundt

ranglisten i forhold til folkeskolen på de mindste klasser en tiende plads når vi snakker om investeringer i folkeskolen til

vi er gledet ned på en syttende plads i forhold til investeringer i ungdomsuddannelser og statsministeren fremhævede selv

en af de ti største udfordringer var at danmark gled bagud i uddannelseskapløbet

herudover skulle der findes ti milliard

som skulle omprioriteres til andre formål deriblandt uddannelse regeringen foreslog at de ti milliard kroner skulle findes ved blandt andet at fastfryse overførselsindkomsterne så blandt andet pensionisterne og de studerende ikke ville

opleve en stigning i indkomsten de næste to år

ikke der var nok social balance i forslaget

gik til forhandlingerne med henblik på at få netop det

og dansk folkeparti sikrede ved genopretningsaftalen at overførselsindkomsterne for de økonomisk

stillede ikke blev fastfrosset pengene til denne sikring skulle imidlertid findes andre steder og pengene hentes blandt andet ved at forkorte

fyrre uger på videregående niveau muligheden for at genoptjene svu inden for en fem årig periode bliver

det almene og det videregående niveau

eller en særlig sjov opgave

gik vi fra dansk folkepartis side ind i forhandlingerne om genopretning af dansk økonomi fordi vi er et ansvarligt parti der ønsker at der føres en ansvarlig økonomisk politik i danmark i en tid som denne

ville man ikke kunne komme uden om at pengene skulle findes og regningen skulle betales den økonomiske krise har ikke kun været

resten af verden og det er

høre fru christine antorini fra socialdemokraterne tale

ville være rigtig dejligt hvis det var at vi havde råd til det hele i danmark hvis danmark var én stor gavebod men sådan hænger det desværre ikke sammen danmark og de danske skatteyderes penge som altså kommer ned i statskassen er ikke én stor gavebod

var sådan men det er det ikke og derfor må vi også som ansvarlige politikere prioritere de skattekroner som borgerne så hårdt har tjent og som går til skattekassen det er blandt sagt her fra talerstolen af fru christine antorini at det er helt forkert

og dansk folkepartis måde at argumentere

vi altså helt vil afskære

efteruddannelse på svu

altså stadig væk et godt og fleksibelt system

fuldstændig nedslagter hele voksen og efteruddannelsesområdet

toner man hører fra venstrefløjen her

i salen og det synes jeg

antorini fra socialdemokratiet at at regeringen og dansk folkeparti bruger nogle helt forkerte argumenter eller at vi ikke havde nogen gode argumenter jeg tror det var sådan det blev sagt der må jeg sige jamen

fru christine antorini er jo fuldstændig uenig i at man overhovedet skal finde

sådan kan man diskutere så meget socialdemokraterne vil åbenbart ikke være med til at sikre at

er et økonomisk ansvarligt parti

og her ting hænge sammen andet end med et eneste ord

i forhold til omsorgen for kortuddannede

det må jeg nok sige vi vi støtter de kortuddannede og vi mener stadig væk at de har nogle gode muligheder for

en regning på fire og tyve milliard kroner det kan vi

men tvunget af omstændighederne var man altså nødt til at begå forræderi mod de mennesker som har det sværest på arbejdsmarkedet er ordføreren ikke opmærksom på at det her målrettet netop rammer de

rammer dem der især er i udkantsdanmark det er netop 3f’erne

på lolland og i nordjylland der bliver ramt af

skattelettelser mens de kortuddannede

ærlig er jeg men jeg anerkender også at det det her er

vi finder nogle penge som altså skal gå til at betale regningen for den økonomiske krise det er så meget jeg vil tilstå

kan komme uden om at regningen skal betales

målgruppe ud og sige det er dem der skal betale hele regningen på de fire og tyve milliard kroner selvfølgelig er der når

noget som tolkebistand vi synes ikke at det er det sjoveste

er nødt til at føre en økonomisk ansvarlig politik

rammer socialt skævt

ville gå ud over kernevelfærden det kan vi vel ikke være så meget

kommer til at gå ud over kernevelfærden så det

det her lovforslag en økonomisk ansvarlig politik er det vi fører

er med til at finde ti milliard kroner i kommunerne

ville gå ud over kernevelfærden jeg ville bare ønske

socialdemokraterne også ville være lidt økonomisk ansvarlige men når det kommer til stykket er man det jo ikke man har fremlagt

er underfinansieret med mellem elleve og ni og tyve milliard kroner det er ikke ansvarlighed

at de kan klare den økonomiske krise

nedskæringer som rammer socialt

utrolig godt og udbygget uddannelsessystem uanset om man vil tage en ungdomsuddannelse en videregående uddannelse eller om man vil tage

er det stadig væk efter det her lovforslag i dag sådan er det stadig væk

stadig væk en del af kernevelfærden og det er også stadig væk noget som vi prioriterer men det er selvfølgelig utrolig let for et parti som socialdemokraterne at stå i salen og sige jamen vi betragter

økonomisk plan som er en stor gavebod og som

med regeringen og som kristendemokraterne har tilsluttet sig med finanslovaftalen for to tusind og elleve er hver en krone finansieret og der må man bare sige at det er den ikke i den plan som socialdemokraterne

med socialistisk folkeparti herinde i folketinget

det parti der påstår

hvis man står derude på den anden side af muren

blevet fyret fra sit arbejde man har ikke nogen uddannelse

får massivt forringet sine muligheder for

kroner til genopretning af dansk økonomi hvis det ikke havde været for dansk folkeparti

vi havde lagt stemmer til

ærgrer os over de der politiske aftaler vi

har efterladt en regning som skal betales

har vi det alligevel sådan i maven at vi er økonomisk ansvarlige

aftaler som sikrer at dansk økonomi er sund

dansk økonomi kan overleve den finanskrise

når man forringer mulighederne for de lavtuddannede og ufaglærte for at eftervidereuddanne sig i en situation hvor intet intet tyder på at antallet af ufaglærte arbejdspladser i danmark vil stige fremtiden synes man i

og fremtidssikrende at man i en situation hvor ufaglærte bliver fyret

at eftervidereuddanne sig

genopretter dansk økonomi nu er

og fremtidens generationer af unge som altså kommer til at betale en regning

højere end den vi betaler i dag

hvor den kommer eller vil man bare lade stå

måske stifte yderligere gæld nej det mener jeg

at mine udgifter er steget

jeg er nødt til at finde nogle penge så det er at jeg kan betale kommunen for

ugentlige blad som jeg køber nede i kiosken

danske samfund og

ansvarlige at de skal bruge skattekronerne rigtigt

det ikke er en gavebod jeg skal garantere for at de der går derude de kortuddannede og de ledige heller ikke føler at det

er en gavebod når man sparer på deres uddannelse

ikke er enige med socialdemokraterne i at vejen til vækst er at uddanne danskerne bedst

og det er mere uddannelse det kan vi absolut ikke være uenige i men samtidig

hen over danmark og den har efterladt en regning

have bliver betalt lige nu og her så vi har altså lavet en genopretningsaftale hvor det

der så at sige bliver bliver ramt

omtalt tolkebistand tidligere det er en masse områder hvor

man siger at alle må holde for

selvfølgelig hverken en en særlig nem eller sjov opgave men det skal ske

bliver regningen bare udskudt og så bliver

endnu større

synes hellere man skal betale den regning man har

arbejdsløse og som har det rigtig svært

enig med mig i at de vil rammes ekstra hårdt fem hundrede kroner her og fem

kroner der betyder rigtig meget for mennesker som har lidt i forvejen

det kommer helt an på familiens indkomst husstandens indkomst hvor mange børn man har hvor meget man

nogle har råd til at købe ugeblade eller ej det var

på hvordan og hvorledes man må kigge på sit husholdningsbudget hvis

men vi kommer ikke uden om at den økonomiske krise altså også

været over danmark og at der er en regning der skal betales jeg bryder mig ikke om at vi skal skubbe regningen videre til de fremtidige

det bryder jeg mig ikke om jeg vil gerne have at regningen bliver betalt her og nu

så er det herre karsten hønge

skulle ske i dag jeg fortæller så at vi skal

diskutere nogle massive nedskæringer på uddannelserne og det er

vores område på fyn udmærket kender navnene på lindø damixa wittenborg og andre virksomheder som er lukket

bliver det så ikke meget sværere for dem at finde arbejde bagefter

meget præcis konklusion da lindø lukkede fik de jo besøg af ministre og politikere fra hele landet der blev slået ud med armene og afgivet løfter om at nu skulle man nok

medarbejderne at de kunne komme videre de løfter der blev givet dengang er

nemlig ved at man nu forsøger på at spænde ben for de voksne der vil videre så i stedet for at beundre viljen hos de her lønarbejdere til at prøve noget nyt beundre viljen til at de faktisk er klar til at omstille sig er klar til under uddannelse at

hele deres families levefod tage et stort skridt nedad ved fremover at skulle leve

eller senere af su ja så giver man dem en tackling

den her lyst og den her vilje til

i stedet synes regeringen og dansk folkeparti altså at de skal tackles

og det kan de som min mindste søn siger

man kan sige meget om fyens stiftstidende men røde lejesvende er de nu

de sluttede af med at skrive måske er det på tide at regeringen selv kommer på efteruddannelse emnet kunne passende være hvordan man opnår troværdighed og respekt uden

love for meget

at odenses borgmester anker boye har sendt os et brev hvor

at al den her interesse for lindø og de arbejdsløse nu bliver erstattet af nedskæringer oven i købet nedskæringer der giver de rene vilkårligheder for de fyrede på eksempelvis lindø hvor der kan være

sidste hold vejleder på

der jo i det daglige arbejder med de fyrede

stiftstidende sagt det er med hovedet under armen at de har besluttet det man går ind og ødelægger en god aftale for kortuddannede

godt gentage fra en tidligere debat vi har haft om nedskæringer på voksen og efteruddannelse at af alle kortsigtede perspektivløse reaktionære forslag tager de her forringelser førstepræmien i skinbarlig dumhed for det er en vækstdræber når man går ind og forringer

for at omstille sig til de nye krav der bliver stillet på arbejdsmarkedet

jo også at vi ser en fælles front mellem arbejdsgivere uddannelsesinstitutioner og fagforeninger

afvise de her nedskæringer om ti år

vi have et massivt overskud

cirka halvfemstusind ikkefaglærte til gengæld vil vi stå og mangle cirka halvtredstusind faglærte og der er jo kun en vej at gå og det er uddannelse svaret på den udfordring vi står over for er altså mere uddannelse og ikke mindre uddannelse

danmarks styrke er jo i høj grad det fleksible omstillingsparate arbejdsmarked

det skal hele tiden holdes ved lige og det skal hele tiden smøres og det skal blandt andet smøres med uddannelse det vi oplever er at virksomhederne flytter job i de her år til gengæld kan vi se at voksen og efteruddannelse flytter mennesker

sf vil få danmark ind på et vækstspor ved at satse massivt på uddannelse

på ungdomsuddannelserne hvor vi nu desværre kan se at vi er bombet cirka ti år tilbage

til hvor mange unge der gennemfører en ungdomsuddannelse men i høj grad også for at give bedre muligheder for efteruddannelse de nedskæringer som regeringen og dansk folkeparti

giver et stivfrossent arbejdsmarked faldende produktivitet dårligere konkurrenceevne for erhvervslivet og masser af knuste drømme hos de lønarbejdere som i første omgang fik den mindste bid af kagen da der blev delt uddannelse ud det er de mennesker som jo ofte med et hårdt fysisk arbejde har bidraget til samfundet det er mennesker som samfundet faktisk står i gæld til og modsat regeringen og dansk folkeparti glæder sf sig over hver eneste

lovforslaget om at nedsætte den støtte til uddannelse som voksne i arbejde kan modtage

voksen og efteruddannelse men det er vigtigt at understrege at danmark stadig

ligge meget højt i forhold til andre lande på voksen og efteruddannelsesområdet ligger vi med et meget højt udgiftsniveau og

ligger danmark også meget højt på en femteplads

vi bruger på uddannelse ud af vores bruttonationalprodukt

flot placering som vi er stolte over at fastholde

meget store besparelser som man ser rundtomkring i verden i england hæver man eksempelvis betalingen således at det kommer til at koste firstusind kroner at gå på universitetet

en lang række andre lande er der også meget store besparelser på uddannelsesområdet det undgår vi i danmark og det kan vi undgå fordi vi har ført en ansvarlig

vil godt understrege at den eneste grund til at der overhovedet foregår nogle justeringer af budgetterne på uddannelsesområdet

den økonomiske situation det er derfor vi bruger meget tid i debatten her på at forklare de økonomiske

og dansk folkeparti og oppositionen

fordi vi synes det er morsomt at vi ikke har uanede ressourcer til uddannelse og at vi ikke bare kan forøge budgetterne vi står i den situation at der er flere og flere der tager en uddannelse i øjeblikket det er en succes for

når der bliver udløst penge per studerende

uddannelse hvis ikke vi justerer på de takster som man kan

det er vi så nødt til at gøre ikke fordi vi

selvfølgelig meget gerne hvis de voksede på træerne

men vi er tvunget til på grund af de økonomiske realiteter at justere på udgifterne det går ikke at vi fortsætter med et statsunderskud som betyder

får en gæld på sekstentusind

der kunne være forskellige måder at prioritere

vi jo tre niveauer vi har staten vi har regionerne og vi har kommunerne regionerne er højt prioriteret der sygehusene ligger og der har ikke været noget politisk ønske fra nogen partier om at skære ned på det område kommunerne foreslog regeringspartierne oprindelig skulle spare

ville have betydet rigtig meget for hvor mange penge vi skulle spare

oppositionen og det blev taget af bordet

statens budget har vi overførselsindkomsterne som fylder det meste og her er der ingen politisk vilje til at skære

atten milliard kroner netto også når vi har taget højde for at der var nogle som vel skulle have en anden form for offentlig ydelse hvis vi afskaffede efterlønnen

ikke vilje til oppositionen ønsker ikke at røre ved det ønsker heller ikke at røre ved andre overførselsindkomster og

imod den dagpengereduktion som vi har

et problem at uddannelse er et af

er tilbage når der er så mange andre hellige køer inden for de offentlige udgifter så det jeg savner når man sætter sig op imod

besparelser på voksen og efteruddannelsesområdet er simpelt hen at man går ind og påpeger hvor det så ellers er at man vil finde pengene vil man fortsætte med at

fortsætte med at opbygge en statsgæld som betyder at de fremtidige generationer skal bruge alle

statsgælden og have store renteudgifter er det det man ønsker ønsker man at vi skal hæve skatterne endnu mere

men man forstår jo at oppositionen mener at

således at danmark kan blive et fattigere land og ende som som et land ligesom spanien i mellemklassen

for de har aldrig nogen sinde sagt

i altid bare at og

massive afvisning af de her nedskæringer som kommer fra dansk erhverv og fra dansk industri hvor de kan pege på at

der altid er kritik når der bliver lagt nogle besparelsesforslag på bordet

kritik skulle opgive at prioritere offentlige midler så kunne vi ikke få statsbudgettet til at

det er forudsigeligt at der kommer kritik

folk der mister nogle penge når statstilskuddet bliver mindre og sådan

jo ikke kun om at nogle åbenbart fuldstændig

forsvare deres egne interesser det handler om substansen i det at de mener at det

det presser konkurrenceevnen

taber nogle penge det er jo et spørgsmål om om ordføreren ser uddannelse som en investering i fremtiden

de konservatives konstante

bundet af et forlig på det område ordføreren siger at oppositionen ikke ønsker at røre ved efterlønnen men er de konservative ikke selv bundet af et forlig og kan de konservative

så må sige er det her ikke udtryk for at netop de konservatives troværdighed ved hele tiden at at man er bundet af et forlig

nu er de klar til at afskaffe efterlønnen bliver vi rigtig glade og så kan vi godt opsige det forlig sammen og lave

som skulle komme fordi vi justerer på de udgifter

i forhold til andre lande og derfor stiller vi os ikke dårligere i forhold til andre lande og konkurrencesituationen ved at lave de her

besparelser justeringen er jo ikke større end at det udgiftsniveau som vi kommer ned på

langt over det niveau som vi havde under

samfundsmæssigt afkast der er når man investerer i uddannelse

på alle niveauer herunder også

direkte samfundsøkonomisk afkast

konstatere at det ønsker socialdemokraterne og oppositionen ikke

være med til det som vi ikke kan acceptere er at vi bruger flere penge end vi har uanset hvor godt man kan argumentere for sin sag og uanset hvor godt man kan

så er der nødt til at være balance på

ført en uansvarlig økonomisk politik fra regeringens side for den har været overordentlig sparsommelig

sådan at vi har et mindre statsunderskud end

næsten alle andre lande i verden men vi har altså et statsunderskud på grund af finanskrisen og der er man nødt til at sætte tæring efter næring jeg ved godt at

som ligger fjernt fra socialdemokratisk tankegang men det holder vi altså fast i men den dag socialdemokraterne kommer og siger

læse s og sfs to planer

ja i to tusind to tusind og nitten

det er altså nu vi står og skal investere i uddannelse for at

lave en lang

kan opsige folk hurtigere fordi man har en forventning om at staten vil betale for at de så uddanner sig efterfølgende den konstruktion synes vi ikke er hensigtsmæssig

kendskab til konkrete eksempler på at der er

spekuleret i det men konstruktionen er ikke hensigtsmæssig det

opkvalificeringsindsatsen efter opsigelse

finanspolitik der bliver lagt frem fra socialdemokraternes side hvor man vil

ekstra og ødelægge vores velstand på den måde samtidig med at man vil forøge

myten om de ufinansierede skattelettelser

det er forkert vi har verdens højeste skattetryk i danmark

radikale venstres indstilling vi har haft et godt uddannelsessystem til at skabe muligheder for livslang uddannelse i det radikale venstre mener vi at alle bør have ret til en gratis kompetencegivende uddannelse dernæst bør vi sikre os relevante muligheder for at medarbejdere kan skifte spor i deres arbejdsliv og muligheder for at ufaglærte medarbejdere kan opnå uddannelse i deres voksenliv blandt andet ved at kunne optjene mulighed for at deltage i uddannelse med statens voksenuddannelsesstøtte

besparelserne og stramningerne i vko’s såkaldte genopretningspakke og i

og elleve spolerer de muligheder det bliver ikke muligt at man på rimelige vilkår

til fagspecifikke kurser afskaffes fra

det var ellers en del af trepartsaftalen fra juli to tusind og otte mellem regeringen kl danske regioner ftf og

behovet for at øge øge aktiviteten på netop de fagspecifikke kurser men det er man åbenbart ikke

et behov for at spare på uddannelsesmulighederne det er kortsigtet og

uklogt og det forringer danmarks muligheder for at komme ud af krisen gennem øget produktivitet og opkvalificering af medarbejdere

anbefaler lande der vil spare på de offentlige budgetter at de friholder uddannelse og forskning for besparelser i det radikale venstre er vi enige

det

jo svarer til at man går budgettet igennem og ser om der er et ugeblad man kan skære fra viser et eller andet om hvor fuldstændig lidt kontakt med virkeligheden

vi taler om voksne menneskers muligheder for efteruddannelse og så tillader dansk folkepartis ordfører som har lagt stemme til de her massive forringelser

jamen det ligesom hvis man sidder og kigger på husholdningsbudgettet og så må man skære ugebladet fra det er voksne menneskers mulighed for at kunne finde en plads på det danske arbejdsmarked i fremtiden vi taler om

en situation hvor tusindvis af mennesker har mistet deres arbejde det er mennesker som har knoklet og som har betalt

det er mennesker som har fået meget meget lidt

uddannelse

de får en halveret dagpengeperiode og de får en forringet mulighed for at videreuddanne sig

i fremtiden vil komme flere ufaglærte job i danmark

at menneskers mulighed for at uddanne sig

at det er et ubegavet forslag det er et usympatisk forslag og det ekstremt

af hensyn til den enkelte menneske der er blevet fyret fra sit arbejde og som nu bliver dårligere stillet i forsøget på at tilpasse sig

de videre muligheder og det er uklogt i forhold til vores samfundsøkonomi

at regningen ikke skal sendes videre til

der ikke kan få noget job så bliver der sendt en stor regning videre til børneværelset hvis man ville gøre noget ved det skulle man selvfølgelig sørge for

situation på at så mange som overhovedet muligt fik sig en uddannelse og tilpassede sig

som regeringen har lavet sammen dansk folkeparti og kristendemokraterne

sunde offentlige finanser så vi kan sikre vores samfund også i fremtiden og har råd til velfærd

tilstræber med den stribe af forslag som vi kører igennem

folketinget i øjeblikket hvor vi justerer udgifterne på de enkelte offentlige områder

må jeg konstatere at man får det til at lyde som om

helt tilbage til så lavt et niveau

på voksen og efteruddannelse i to tusind og ni var det så vokset til syv

altså vi brugte næsten to milliard kroner mere på bare to år så justerer vi i den måde man kan få støtten på for at fastholde et fortsat højt aktivitetsniveau men dog med en lidt mindre betaling alternativet

sat et loft for hvor meget man samlet kunne bruge på

og genopretningspakken bringer os hen til ja det vil ligge i størrelsesordenen og

fortsat en milliard

syv niveauet som på det tidspunkt

at kommentere nogle af de indlæg der har været

meget interessant at fru christine antorini opfordrer den konservative ordfører herre rasmus jarlov

på tv påstod at statsministeren ikke talte sandt da han refererede til fuldstændig korrekte tal

man spørger dansk erhvervsliv om de synes det

som der blev i to tusind og ti på voksen og

vise en omsorg for dansk erhvervsliv lige netop i denne sag for på alle andre områder er man jo komplet ligeglad med

arbejdsgiverforening siger hvad dansk erhverv siger når de appellerer til at der ikke kommer flere lovbestemte omkostninger på danske arbejdspladser så vi taber job

når vi ved at vi skal kæmpe for at få de største talenter ind i dansk erhvervsliv for at klare os i en fremtidig konkurrence hvad gør man så så foreslår man misundelsesskatter

at der er nogle der yder og skaber vækst

danske samfund nej de må ud må de når man hører på dansk erhvervsliv

det færre lovbestemte omkostninger

mulighed for vækst i den private sektor hvad er svaret fra

sf og enhedslisten svaret er naturligvis nej den offentlige

bremses i sin vækst den skal vokse jeg har haft interessante stunder her i salen på det seneste

stillede til fru christine antorini ved en tidligere lejlighed han spurgte til

hvis nu socialdemokraterne skulle prioritere

så ikke havde bare et eneste forslag til hvordan man kunne reducere i den offentlige sektor

bliver ved med at vokse det er i forvejen verdens største og mest bekostelige offentlige sektor da var svaret

vil hæve erhvervsskatterne jo jo der er stor sympati for dansk erhvervsliv

på venstrefløjen når det lige passer som hånd i handske ved en enkelt given lejlighed men ellers giver man jo ikke fem flade øre for hvad danske erhvervsledere siger i forhold til at skabe arbejdspladser

en ordførertale med passion

siger op altså hvis man er i gang med uddannelse bliver opsagt

en del af virksomhedens og medarbejderens prioritering da man faktisk var ansat

vil man fortsat kunne få uddannelse under det regelsæt der ligger

med risiko for at blive afskediget

bare sige vi laver denne plan

værne mod at vi taber endnu flere arbejdspladser

interessant nok at uddanne medarbejdere i danske virksomheder

vi fortsat gøre på et niveau der er langt over det sr regeringen lagde

med i sin tid men det afgørende

for at uddanne medarbejdere er de pågældende medarbejdere har et job og det er faktisk målsætningen

at bidrage til at vi har sunde offentlige finanser og har en sund dansk økonomi så vi kan skabe rammerne for vækst så der bliver arbejdspladser

samfund som blandt andet jo bidrager med skattepenge til at betale blandt andet for voksen

til en pædagog

danske arbejdspladser i den offentlige sektor

den private sektor jeg opfatter ikke store dele af den danske arbejdsstyrke som svage

det så ligesom igen at man ikke har større tillid til medarbejdere og virksomheder end at hvis ikke det offentlige betaler det hele

ikke noget med den enkelte at gøre jo det har ganske meget med den enkelte at gøre den enkelte har jo også en stor interesse i at investere i sig selv og fyrre uger samlet på svu er så et helt år man kan uddanne sig

flot og favorabelt system vi har i danmark

at skære hele aktiviteten væk for

været gjort ved at sætte et loft sammen med

regelsæt som gør at flest muligt fortsat kan komme ind på uddannelsesområdet

den danske arbejdsstyrke som svag så den heller ikke kan

som kompetent dygtig handlekraftig

hvis bare man kan få lov at slippe for nye lovbestemte omkostninger

gennem mange mange år ofte med et hårdt fysisk arbejde

til samfundet men de kan være dårligt stillede uddannelsesmæssigt de kan være svagt stillede i deres position i

ikke surt at være undervisningsminister i en situation hvor ministeren er tvunget til at argumentere

blive taget ind i fælleskassen

undervisningsminister og ikke kunne se at uddannelse netop er en investering at uddannelse er vejen

unges fremtid som tager hånd om vore børns fremtid fordi det vi jo blandt andet gør med genopretningspakken

at vi frigør ressourcer til at udbetale

til videregående uddannelse

få endnu flere gennem uddannelse

ser på grundforløbet i erhvervsuddannelserne

seks og tyve procent til en og tyve procent

så morsomt at høre ss og sfs ordfører henvise til den finansiering som ligger i deres eget

de udgifter der kommer som følge af den stigning

regering skal tingene hænge sammen og samlet set bruger vi jo mere på uddannelse nu end vi har gjort nogen sinde tidligere vi bruger langt mere på uddannelse nu

båret oppe af sf og enhedslisten

at den falske politik som man fremlægger fra venstrefløjens side skulle kunne medvirke til

ordførerne bliver sendt på et papegøjekursus

uanset hvad vi taler om at henvise til at

især uddannelse åbenbart

kan svinge sig op til at sige at man

vi i øjeblikket er bombet ti år tilbage

ligger det er klart at det tager lidt tid for en regering og derfor er det også så fuldstændig afgørende at vi genvinder flertallet

at gå sammen med os om at lave en bedre folkeskole for det var da blevet for slapt der var jo ikke fokus på den nødvendige faglighed som er hele

en ungdomsuddannelse der er netop kommet en ny rapport der blev refereret i går i medierne og som går på

er helt afgørende for et ungt menneskes læring når man ser på

det har vi været med til at løfte så det forventer vi os da en hel del af det at vi har haft en svag udvikling i forhold til unges uddannelse

nu kan man sige at den økonomiske krise

det er specielt sjovt at skære på uddannelse men når pengene går tilbage til uddannelse går det jo nok endda men men det er

i de år hvor der var masser af jobmuligheder var unge

haft en stor betydning i forbindelse med omskoling og

i et regi af fiasko lidt ligesom det

en god solid og ordentlig virksomhed

jo tilbyde at sende folk på kursus alligevel

bidrage til deltagerbetaling og så kunne medarbejderen bidrage til eget underhold den mulighed foreligger det er ikke en given sag i et samfund med den største offentlige sektor overhovedet hvor dansk erhvervsliv er presset og hvor vi har tabt op mod tohundredetusind arbejdspladser

flere penge ind i form af skatter at vi skal lægge nogle flere omkostninger på virksomhederne for så går det nok nej

det er det der er hele essensen i det lovforslag her som en del af en stribe andre vi frigør ressourcer til at komme ovenpå igen i dansk økonomi man kan ikke betale gæld med gæld

en god ordning både for virksomhederne og for medarbejderne er ministeren ikke enig med mig i det

virksomhederne det bliver det her jo en del af

at både medarbejderne og ledelsen er enige om at den mulighed er der hvis de bliver nødt til at fyre

ret betydeligt endda fordi det jo har været på godtgørelsesniveau

det er da en klar håndsrækning til den virksomhed som

tænke på nemlig dem der kæmper for at ansætte flere medarbejdere de betaler jo indirekte til den virksomhed

nemme løsninger når hele verden er kastet ud i en enormt stor krise

massiv brugerbetaling på uddannelse nu en massiv

almindelige kompetencegivende uddannelser

i baltikum har man skåret masser masser af offentligt

at man skåner ministeren men pakket ind forstået på den måde at man slet ikke skuer ud over verden

der sker andre steder det er en international økonomisk krise som har medført at vi har en genopretningspakke

foreslår en ændring af vilkårene for behandling af klager over

i teoretisk pædagogikum og anden del handler om anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer forslaget til ændring af behandling af klager foreslås at

og vil med de foreslåede ændringer ligestille pædagogikumkandidater med øvrige elever og studerende faktisk betyder lovforslaget

over eksempelvis de retlige forhold eksaminationsgrundlaget eller eksamensforløbet kan en eventuel ombedømmelse eller omprøve føre til en lavere karakter end oprindelig denne praksis er allerede tilfældet for undervisningsministeriets uddannelser i de almene studieforberedende ungdoms og voksenuddannelser

en klage over en bedømmelse i værste fald være status quo og i bedste fald være en højere karakter

med lovforslaget ønsker vi at sikre

og dermed at lægge mere ansvar for egen handling over på klageren det handler på ingen måde om at vi ønsker at afskære klagemuligheden vi mener dog at det kun kan være rimeligt at såfremt der klages sker den nye bedømmelse på et uvildigt

af tidligere bedømmelser derudover ligger det i lovforslagets anden del at styrelsen for international uddannelse

kandidater med udenlandsk uddannelse kompetence til at undervise på de gymnasiale uddannelser der gives på den måde hjemmel til den praksis der faktisk

for at klare sig i den internationale konkurrence giver det rigtig god mening at lade lærerstillinger besætte af udenlandske lærere med de rette kompetencer hos høringsparterne

den tidligere ordfører gennemgik så udmærket indholdet så bare ganske kort socialdemokraterne støtter de generelle ændringer der sker sådan

risikere at det går den modsatte vej det har vi

det støtter vi også i forhold til pædagogikumuddannelsen som er det vi aktuelt tager stilling til her jeg vil dog også nævne som vi har gjort

i forhold til hele viften af af ting man kan blive udsat for og

være svært at finde rundt i den jungle af systemer der

også hvad der egentlig er klagevejen og så videre og der ville en

hvis de har en uddannelse som lærer fra udlandet

venstrefløjen i folketinget med med det her lovforslag får undervisningsministeren en bemyndigelse til at fastsætte regler om at ombedømmelse og omprøve

også det på andre uddannelser

taget det initiativ så det er udmærket

er styrelsen for international uddannelse som

kompetencen til at godkende personer med udenlandske lærerkvalifikationer til at varetage undervisningen i første ti klasse

efter det her lovforslag godkende

kan varetage undervisningen i første ti klasse i folkeskolen såfremt de ikke har gennemført den danske læreruddannelse til lærer i folkeskolen eller ikke har fået godkendt en anden dansk læreruddannelse herudover bliver

bemyndiget til at fastsætte nogle nærmere regler om krav til godkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer

i forhold til til de krav mener vi jo i dansk folkeparti at det er uhyre vigtigt at et væsentligt krav

selvfølgelig forudsættes at undervisningssproget

skal undervise i folkeskolen eller

om netop det her til ministeren med henblik på at

de svar så kan blive optrykt i den betænkning som vi kommer til at afgive i udvalget

ordfører fra sf så er det herre rasmus jarlov som

vi ikke koge meget suppe på vi mener at pædagogikum skal have samme regler for behandling af klager som alle andre uddannelser og vi mener at anerkendelsen af udenlandske lærerkvalifikationer skal foregå på en effektiv

det radikale venstre kan støtte l to og fyrre der sidestiller

at de får tilbudt en ombedømmelse

de risikere at få en lavere karakter end den oprindelige vi støtter også hjemmelen til at styrelsen for international uddannelse kan godkende udenlandske

læreres mulighed for at få anerkendt deres uddannelse i danmark det er vældig vældig fornuftigt men desværre indeholder det her forslag jo også en indskrænkelse af klagemulighederne for prøver i teoretisk pædagogikum

om at studerende der klager skal kunne sættes ned i karakter ligesom på andre områder hvor den her regel er blevet indført mener vi altså i enhedslisten at det er en vældig dårlig idé hvilket de studerende jo også

betyder at man skræmmer studerende fra at klage og adgangen til at klage er en helt central del af de studerendes retssikkerhed som vi

mig at få en forklaring fra ministeren på hvorfor man ikke mener at man skal kunne klage over afgørelser om anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer

svar på hvorfor man dog har klasket de her to ting sammen i et samlet lovforslag hvorfor skal vi både forholde os til det her med klageadgangen og anerkendelsen af udenlandske læreres kvalifikationer i et samlet forslag de to ting har

sådan umiddelbart med hinanden at gøre så så det undrer mig fordi jeg vældig gerne

vi er modstandere af at man forringer de studerendes retssikkerhed i forhold til at klage så det undrer mig meget må

at vi indimellem kan gøre noget med så bredt et flertal som der lægges op til her lovforslaget vi har til behandling har til formål at ligestille pædagogikumkandidater med studerende på hovedparten af

skriftlig karakter lovforslaget har desuden

lovfæste den hidtidige praksis for anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer på folkeskole og gymnasieområdet og at afskære klageadgangen til undervisningsministeriet

hvilken grund der er til at det figurerer i samme lovforslag der må jeg nok

at der er lidt trængsel også i folketingssalen med at komme igennem med lovforslag

givet mening for huset men jeg

jeg faktisk er tilbøjelig til at give fru johanne schmidt nielsen ret i at det det måske kunne

reflektere over sammen med mine folk

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til

af befordringsrabatordningerne for uddannelsessøgende

henholdsvis ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser baggrunden for

elever på ungdomsuddannelser modtager et højere tilskud til befordring end studerende på de videregående uddannelser og derfor foreslås blandt andet en harmonisering med en ny fælles egenbetalingssats allerede per første januar to tusind og elleve forslaget skal ses i sammenhæng med genopretningspakken og regeringens regionalpolitiske udspil om et danmark i balance i en global verden uddannelse udgør et af de største driftsområder

det naturligt at der foretages en prioritering og målretning af ressourcerne på området på den baggrund

foreslår vi denne prioritering af ordningen for befordringsrabat så den i højere grad tilgodeser

der har de højeste transportudgifter lovforslaget fastsætter på den ene side satsen for egenbetaling til fem hundrede og halvtreds kroner per tredive

det svarer til en forhøjelse på fire kroner

på ordningen på de videregående uddannelser og tilsammen bevirker det at de to områder reguleres lige og harmoniseres så de har samme vilkår i forhold til rabat og støtte med udgangspunkt

at skabe bedre vilkår i udkantsområderne og for de studerende bosat i udkantsdanmark

fra de nuværende fem og tres procent til hundrede procent rabat af prisen over egenbetalingen på den måde tilgodeses de studerende der det største transportbehov

stiller de studerende der bor langt væk fra deres uddannelsessted og som har brug for et dyrt abonnementskort bedre end ved de gældende regler det foreslås yderligere at der indføres en kilometergodtgørelse for de studerende

to tusind og elleve motivationen

om de studerende der er bosat i udkantsområderne og som typisk bor længere væk fra uddannelsesstederne særlig de videregående uddannelser ordningen tilgodeser de studerende

offentlige transportmidler og bevirker at man eksempelvis ved kørsel i egen bil modtager en kilometersats til egen befordring

kan de studerende få støtte til transport og de har dermed mulighed for at blive bosiddende i udkantsområderne hvilket i øvrigt er en mulighed

harmonisering og regulering af befordringsrabatten udgør ikke kun en del af regeringens ansvarlige økonomiske politik

det betyder

i procent meget dramatisk men prøver man så på at få perspektivet på plads hvad jeg også markerede i min ordførertale

økonomisk politik hvor alle skal bidrage så synes det at være ganske overkommeligt

at der er fantastisk gode muligheder for at man kan få en uddannelse her i danmark alle unge kan få en eller anden form for uddannelse her i danmark og

afstand er en barriere i

stille spørgsmålet hvad er mulighederne for unge mennesker i danmark for at kunne komme ind og få

anden form for uddannelse er de gode eller dårlige jeg synes de er meget gode

præcis fordi alle unge i danmark kan få en anden form for

ikke alle andre steder i verden er niveauet godt har vi prioriteret uddannelse højt ja det har

vi bruger heldigvis fortsat rigtig mange penge på uddannelse fremover så foretager vi

så vi også fremover kan prioritere

at vi at skære ned på uddannelsesområdet

og to tekniske skoler hvem er det det her lovforslag

er det ikke sådan som de også skriver i henvendelsen fra danske erhvervsskoler at det her lovforslag

målet om at flere tager en uddannelse

en høj prioritering af mulighederne

af de studerendes situation og

skære fem og halvfjerds million kroner om året

man skærer fem og halvfjerds million kroner om året

sammen bidrage for lige præcis at have styr på økonomien fremover og

meget højt budgetniveau på

der ligger vi jo heldigvis i milliardklassen

det er jo lige præcis med til at sætte tingene i perspektiv at vi så at sige med det her justerer lidt på toppen af lagkagen for at få sikret at økonomien også

en forringelse på fem og halvfjerds million kroner om året som venstre

om venstres ordfører tror det vil få flere eller færre unge til

til deres uddannelsesinstitution det rammer jo altså særlig de unge som bor i områder

søger og også går i gang med en uddannelse faktisk er det så mange som aldrig før der går i gang med en uddannelse så ligger der en udfordring i at få dem fastholdt på de uddannelser

størrelsesorden med nogle forholdsvis få millioner i forhold til et kæmpe milliardbudget på uddannelsesområdet så

man skal ned på udlandsniveau når vi tænker uddannelse i danmark

forudsætningerne for at vi kan blive deroppe hvilket vi helt klart skal

klare forbedringer for dem som lige præcis bor i landdistrikterne og

at vi gerne vil skabe nogle bedre muligheder for at de også kan

tage en videregående uddannelse så det er da en klar forbedring i lovforslaget

harmonisering

få af befordringstilskud hvis man læser på en videregående uddannelse bliver fjernet det er noget vi længe har ønsket hos socialdemokraterne og vi er derfor glade for at det kommer med nu

og som finansierer at man kan fjerne det loft

på erhvervsskoler gymnasier handelsgymnasier og produktionsskoler

skal med bussen eller toget for at nå deres uddannelsessted

en prisforhøjelse på halvfjerds procent

der skal nå deres erhvervsskole produktionsskole

når det finansieres af unge der går på ungdomsuddannelser

optaget af at unge skulle kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

at en af de største udfordringer

skal der gennemføres en prisforøgelse så det bliver endnu sværere for unge bare at nå deres

fjernet deres uddannelsesstøtte su’en hvis de

prisforøgelse på billetten til bus

kommer til at betale en tusind fem hundrede kroner mere om året

at flere får en ungdomsuddannelse

gave for at få flere til uddanne sig

vigtigt at det bliver set i sammenhæng med den vifte af initiativer som regeringen

vedtaget og som samlet set gør det

der gerne vil transportere sig til en ungdomsuddannelse

altså i en svær økonomisk tid i danmark og i resten af verden

det betyder at man i danmark og i resten af verden må spænde livremmen ind så regningen kan betales og vi kan komme videre med genopretningspakken

vi fandt fire og tyve milliard kroner samt ti milliard

det koster penge men pengene er fundet det her lovforslag er en del af genopretningspakken forslaget

befordringsrabatten harmoniseres således at studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser får egenbetaling på op til fem hundrede og en og halvtreds kroner om måneden derudover er

loftet for rabatten på ordningen for uddannelsessøgende ved videregående uddannelser

fjernes i dag får uddannelsessøgende fem og tres procent

ud over egenbetalingen men fremover bliver

ligesom den også er for uddannelsessøgende

ungdomsuddannelser den maksimale rabat fjernes altså og det vil være

som bor meget langt fra uddannelsesstedet uddannelsessøgende ved videregående uddannelser kan fremover få godtgørelse efter en kilometersats

egenbefordring hvis det altså ikke er muligt at benytte den kollektive trafik muligheden eksisterer allerede i dag for

ungdomsuddannelser og nu får de studerende på de videregående uddannelser altså også den her fine mulighed

betyder kort sagt at nogle skal betale mere for transport mens andre altså skal betale mindre transporten

uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse bliver harmoniseret og derved bliver reglerne ens på de områder som altså er beskrevet her i lovforslaget det er sund fornuft

en tid hvor vi skal betale regningen for den økonomiske krise at alle holder for jeg ved godt at

socialdemokratiets ordfører fru christine antorini har

stået heroppe og og sagt

en nedskæringspakke der er en økonomisk krise

har efterladt en regning som skal betales og det er vigtigt at vi alle sammen holder for

fru christine antorini siger

tilsluttet sig i forbindelse med forhandlingerne om finanslovaftalen

det er en lang række områder som kommer til at holde for

at man nu går ind og og

hvor er det altså noget

flere unge tager en uddannelse

så det går faktisk den rigtige vej

man fra venstrefløjens side selvfølgelig fordi man

valgkampshumør og meget gerne vil vinde næste valgkamp

at betegne regeringen og dansk folkepartis enormt store

der ikke er godt nok vi skal selvfølgelig altid gøre alt hvad vi kan

gøre vores ypperste for at vores uddannelsessystem er godt

et godt og fleksibelt uddannelsessystem og vi har

også nogle gode muligheder for at de unge rent faktisk kan få

uddannelseskort eller transportkort som man også kan

jeg er godt klar over at der er nogen der sikkert synes

at de skal til at betale lidt flere penge om måneden

det her uddannelseskort det forstår jeg udmærket godt man vil selvfølgelig ikke have flere penge op af lommen

noteret os at der rent faktisk

også er nogle forbedringer i det her lovforslag

går på en videregående uddannelse så

halvfjerds million kroner om

for at kunne transportere sig til deres erhvervsskole

skal jeg ikke kunne sige jeg ved godt at statsministeren

stolt over den men der findes altså og det vil jeg gerne sige her i salen

mener det er i forhold til de unge

selvfølgelig vil egenbetalingen

det her lovforslag blive hævet når det gælder personer som går på en ungdomsuddannelse

på en videregående uddannelse men der hvor straffen først virkelig bliver sat ind er altså hvis vi ikke betaler den regning som den økonomiske krise har efterladt

de unge som kommer til at betale en stor del eller faktisk hele

det her land det er ikke os der sidder her i salen i dag vi er nok lidt

lade den vente og lade den

er nemlig sådan at hvis man er ung og bor i helsinge eller

mener

en rigtige arbejderkreds kalder jeg det og nu skifter jeg til hillerødkredsen

lige gå ud over de unge mennesker i det område

er det jo ikke vi laver

politik på landsplan

gå ud over netop de unge ikke kun i nordsjælland men også i andre dele af

i thisted i aalborg i sønderborg alle steder i landet sådan

og så bliver det de kommende generationer af unge

sidde med den regning så hellere betale den nu så den er ude af verden jeg synes det er rimeligt at vi i folketinget fører en økonomisk ansvarlig politik

til eleverne på produktionsskolerne og på erhvervsskolerne hvorfor er det det er så vigtigt

at vi rent faktisk har en økonomisk ansvarlig politik

venstrefløjen deriblandt socialdemokraterne og socialistisk folkeparti herinde i folketinget ikke ligefrem har

ansvarlig økonomisk politik her tænker jeg eksempel på den

karsten hønge men det ændrer altså ikke på at vi

så vi kunne betale alle de ydelser alle de muligheder der

øge og øge mulighederne men sådan er

for at betale alt men sådan er det ikke danmark er ikke en gavebod vi

prioritere de midler

ja og

der tager en uddannelse så med den her besparelse vil man målrettet gå ind og ramme de unge som ønsker at gå

produktionsskoler og erhvervsskoler

det handler om

synes hverken jeg ligner eller går klædt som en papegøje så det synes jeg godt nok

er en mærkelig måde at formulere sig på men

forklare det er ikke sådan at dansk folkeparti går direkte efter

på uddannelsesområdet heller ikke i forhold

herre karsten hønge rent faktisk fokuserede sin opmærksomhed

have sin opmærksomhed andetsteds

mener vi at en genopretning af dansk økonomi efter den regning som den økonomiske krise har efterladt er vigtig at betale og jeg kan love herre karsten hønge fra socialistisk folkeparti at den regning skal blive betalt for ellers vil det netop være de unge

socialt skævt når chancen for at få en uddannelse er langt større hvis ens forældre selv

en uddannelse i forhold til hvis man kommer fra et hjem hvor ens forældre eksempelvis er kortuddannede eller faglærte

også geografisk skævt sådan at der er færre der tager en uddannelse jo længere væk man bor fra de større byer erfaringerne viser at en geografisk spredning af for

gymnasierne faktisk får flere til at vælge den ungdomsuddannelse afstand er altså en vigtig barriere for at tage en uddannelse vi kan jo af mange gode grunde have uddannelsesinstitutioner liggende overalt og det er derfor det vigtigt at understøtte mobiliteten så de unge nemt og billigt kan komme frem til skole eller universitet derfor vil lovforslaget betyde at der bliver spændt en masse snubletråde ud for de unge vi har fået et høringssvar fra danske erhvervsskoler og de skriver

aktuelt set at danmark i forhold til sammenlignelige lande sakker agterud i andelen af en ungdomsårgang der gennemfører uddannelse samtidig har vi nu i en årrække i hele uddannelsessektoren bestræbt os på at nå såvel

som 50 målsætningen dette lovforslag undergraver disse målsætninger alle erkender at det kræver stadig øgede kræfter at nå de sidste procenter

målsætningen de socioøkonomiske forhold har en afgørende betydning for de unge der i dag ikke vælger eller

uddannelse dette lovforslag vil medføre at vi får endnu længere til målet

igen behandler vi altså et lovforslag fra venstre konservative og dansk folkeparti som samtidig målrettet vil ramme udkantsdanmark

der gennemfører en ungdomsuddannelse samtidig er kommuner hvor de unge bruger længere tid på transport

af de unge der kommer fra uddannelsesfremmede miljøer samtidig med at de unge på erhvervsuddannelserne har længst

så kan jeg altså undre mig noget over ministeriets svar i høringen hvor der står

for elever i ungdomsuddannelserne vil transportvejen som oftest ikke være særligt lang

udbydes flere steder ja så må de mennesker der har skrevet ministeriets svar jo da kun tænke på gymnasieuddannelserne fordi man kan da se at det her forslag

nøjagtig rammer produktionsskolerne og erhvervsskolerne hårdt jeg har tidligere nævnt eksemplet på fyn fordi det ligger mig så nært

der har vi to tekniske skoler men vi har ti gymnasier

jeg også referere til det høringssvar vi har fra kommunernes landsforening

befordringsfradrag for unge på ungdomsuddannelserne og for unge på videregående uddannelser meget uhensigtsmæssig forslaget strider nemlig imod regeringens ambitioner og politiske udspil i trafikaftalen fra to tusind og ni om at størstedelen af den fremtidige trafikvækst skal ske i den kollektive trafik der er med lovforslaget reelt tale om en meget voldsom takststigning på halvfjerds procent forslaget forventes at have en meget klar negativ effekt på anvendelsen af kollektiv trafik

… der er nogle enkelte fordele i forslaget her for

nogle studerende men besparelsen som det hele handler om på fem og halvfjerds million kroner

rammer hårdt med en stigning på halvfjerds

på produktionsskolerne og på erhvervsskolerne og den rammer de unge som har langt til deres skole men vi skal jo lige præcis den modsatte vej

nemlig gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse og vi skal ikke opsætte flere snubletråde

folkeparti støtter det her lovforslag som jo er en del af vores forsøg på at skaffe en balance mellem indtægter og udgifter på statsbudgettet situationen er hård for dansk økonomi den er ikke så slem som i mange andre lande på grund af at der er blevet ført en sparsommelig og fornuftig økonomisk politik i danmark men situationen er dog stadig væk den at der er en meget alvorlig finanskrise som har ramt danmark lige så vel som den har ramt resten af verden vi bruger simpelt hen

for mange penge der er ikke overensstemmelse mellem indtægter og udgifter det er jo et problem

forskellige måder man kan lukke øjnene for det og man kan fortsætte med at bruge flere penge man kan også forholde sig til det på den måde

politisk emne

besparelser man afviser at skære ned på udgifterne og vil fortsat bruge flere penge end vi har til rådighed resultatet af den politik er dog bare at vi kommer til at oparbejde en større og større statsgæld

i fremtiden vil komme til at bruge alle vores ressourcer ikke på det som vi gerne vil nemlig på

skabe vækst og velstand i danmark

på statsgælden og betale renter til udlandet

for regeringspartierne er det ikke en mulighed

økonomisk politik som er ansvarlig og det skal være sådan at vi

ligesom grækenland der er en reel

og ligger i superligaen

ikke noget der er faldet ned fra himlen men skyldes at der

ført en god og ansvarlig økonomisk

det har vi tænkt os at fortsætte med og det her forslag er

det betyder at der vil være en øget egenbetaling for unge mennesker under uddannelse

men vi mener at det er forsvarligt

ikke ret mange andre muligheder for at finde de her på uddannelsesområdet som betaler en del selv om vi fastholder et meget højt uddannelsesniveau generelt og vi fastholder et meget højt udgiftsniveau

er det sådan at der er nogle besparelser på uddannelsesområdet hvis nu andre partier ville gå ind og påvise hvor man ellers kunne finde pengene ville situationen unægtelig

meget nemmere men sagen er jo

hvor man alternativt vil finde de her penge man afviser totalt at spare på ellers fuldstændig åbenlyse ting såsom efterlønnen og man vil altså hellere

at der skal spares på uddannelsesområdet

skære ned på at raske mennesker kan trække sig tilbage på samfundets regning man afviser også fuldstændig at spare på kommunerne som står for størstedelen af

venstre og konservative som gik på at der skulle spares

ikke skulle spare andre steder også det blev fuldstændig fejet af bordet og der blev brugt ord som massakre og katastrofe og jeg ved ikke hvad

havde bedt kommunerne om at blive lidt mere effektive regionerne må heller ikke spare der skal bruges flere penge på sygehuse det er vi

der bliver anfægtet fra oppositionens side men tilbage er der

jo meget nemt at stå her og afvise enhver besparelse uden at komme med nogen alternativer

fra oppositionens side foreslår at hæve skatterne med fem tusind syv hundrede kroner per dansker

er færre penge at fordele i fremtiden fordi virksomhederne vil forlade danmark flytte arbejdspladser ud som vestas lige har gjort og det er ikke vejen frem hvis man gerne vil

været foruden det skal jeg slet ikke lægge skjul på

fordi det er afgørende at vi fører en ansvarlig økonomisk politik og til det hører en gang imellem at man desværre

han jo de lukrative ordninger der er for banker

at det er rimeligt

at kunne komme på en produktionsskole eller en erhvervsskole

sendt en regning blandt andet fra de konservative

uden at det kostede noget på velstand konkurrenceevne og vores fremtidige evne til at have et velfærdssamfund bare kunne give en hel masse penge ud

det er ikke et spørgsmål om lyst at vi er nødt til at finde nogle besparelser rundtomkring jeg ville rigtig gerne

ikke være med til at

det kun er

vko som har den holdning og at man ikke andre steder fremlægger seriøse forslag til hvordan man får styr på danmarks økonomi jeg forstår

her besparelsesforslag som ligger i øjeblikket men de er nødvendige

unge vi får en ungdomsuddannelse

vi må også sige at den regning er væsentlig lavere end den regning som oppositionen vil sende til den samme enlige mor

kommer til at betale fem tusind syv hundrede kroner ekstra

skat hvis man tager oppositionens forslag om at hæve skatterne med en og tredive

fem tusind syv hundrede kroner til hver dansker så den regning er jo større end den regning som man får med

hårdt når der er så stort et statsunderskud

og kun forholde sig til at man ikke kan lide nedskæringer

justere budgetterne rundtomkring

meget værre i udlandet og at det

konservative er det dog suppleret med en smule andet

at man mener at kunne fjerne efterlønnen

bundet af et forlig på det her område og handler det ikke om at

ned mod nul med samme hast som deres opinionstal

sf

det står til med danmarks økonomi

jo fordi det er det som er begrundelsen for at vi er nødt til at gennemføre de her nedskæringer det er den eneste begrundelse for det og det

ærgerligt men det er de hårde realiteter som man er nødt til at forholde sig til hvis man vil

ja der er et forlig som vi respekterer men den dag

på uddannelsesområdet i stedet for at betale fuldt arbejdsdygtige tres årige for at gå derhjemme og lave ingenting

så hvad skulle hele pointen være i at bruge det argument

er enig i at uddannelse er en investering i at få danmark rigtigt ud på den anden side

at uddannelse er en investering i at fremtidssikre hvad vi skal leve af i danmark

færre der gennemfører en erhvervsuddannelse

omsorg for den type unge men mere for velhaverne

de konservatives politik men hvad med erhvervslivet

stiller erhvervslivet sig når man ikke kan få den uddannede

det her med at male et billede af at der foregår en stor massakre på uddannelsessystemet er jo fuldstændig falsk vi undgår netop de massakrer som man ser i andre lande fordi

en ansvarlig økonomisk politik

det ligger os ligger os ekstremt meget på sinde at vi kan bevare et godt og gratis uddannelsessystem i

forudsætningen for at bevare det ligesom forudsætningen for at bevare alt andet af vores velfærd

at man i modgangstider er nødt til at justere på hvor mange

hvis man har ansvaret og hvis man har regeringsmagten jeg forstod slet ikke det med efterlønnen at det skulle være uansvarligt at påpege

vegne meddele at det radikale venstre ikke kan støtte besparelserne på rabatten på befordringsudgifter til unge på ungdomsuddannelserne hvilket vil blive resultatet af den harmonisering af rabatordningerne for studerende ved videregående uddannelser og for uddannelsessøgende

herved skal der spares fem og halvfjerds million

vil sige at unge på erhvervsuddannelserne får en stigning i udgifter til befordring på halvfjerds procent i et område som for eksempel nordsjælland det finder vi i det radikale

venstre stærkt problematisk da mange unge

på nogle ungdomsuddannelser i forvejen har elevløn og dermed et rådighedsbeløb der er ringere end det rådighedsbeløb som studerende

og mulighed for at tjene penge ved siden af har de unge på erhvervsuddannelserne har ikke tilsvarende muligheder for at tjene penge ved siden af deres uddannelse da de skal have en syv og tredive timers arbejdsuge hvad enten de er på skole eller i praktik

borgerlige politikere blandt andet venstres ordfører her i folketingssalen i dag argumentere for nedskæringer på uddannelser med

endnu dårligere i andre lande

meget uambitiøs tilgang at have til det at lede et land

på de voksnes efteruddannelsesmuligheder og på de unges

det er godt nok uambitiøst

støtten til de studerendes transport og det kan enhedslisten på ingen måde støtte for for elever på ungdomsuddannelserne er der altså tale om en stigning på op til halvfjerds

de selv tror at det her vil forbedre eller forringe muligheden for at danmark kommer til at leve op til

målsætningen om at fem og halvfems procent af alle unge kommer til at gennemføre en ungdomsuddannelse i høringssvarene er konklusionen meget klar nemlig at

naturligvis en særlig stor forhindring i de områder hvor man har langt til skole fordi der ikke ligger en ungdomsuddannelse tæt

unge til at komme igennem med en ungdomsuddannelse vi synes selvfølgelig det er rigtig fint at man samtidig vil forbedre vilkårene for de studerende på videregående uddannelser der har lang transporttid til deres uddannelsessted men

de unge på ungdomsuddannelserne og så skal vi altså samtidig huske at

årlig nedskæring på fem og halvfjerds million

på rabatordningerne til de unge det var det venstres ordfører vist glemte at få med i sin tale om hvor fantastisk

tage penge fra uddannelse til noget som helst i denne verden

flere lovforslag og vi har også været det

korte svar er

skal bruge penge til at genoprette dansk økonomi

at skabe et provenu fra befordringen på uddannelsesområdet hvis vi tager den dårlige nyhed først bliver det marginalt dyrere

vil faktisk være sådan at det kan stige med omkring syv kroner om dagen og det svarer til det i gennemsnit i nogle kommuner vil ligge

får fordel af lovforslaget end der vil får det modsatte

en grænse for hvor meget rabat man kan få

nu gjort op med derudover kommer der den del af dette forslag som vi også virkelig

at vi laver en godtgørelsesordning efter en kilometersats til egen befordring for

kørsel i egen bil hvis der ikke er egnet offentlig transport på strækningen mellem bopælen og uddannelsesstedet så vi laver

hen reglerne om samtidig med at vi tilvejebringer et provenu

vi bruger til at genoprette dansk økonomi af hensyn til befolkningen af hensyn til at skabe arbejdspladser af hensyn til de unge mennesker

vi har haft en fælles

ønske om

bare helt fantastisk der er simpelt hen ikke noget

sparer fem og halvfjerds million kroner med dette lovforslag pengene går ubeskåret ind i statskassen til at dække noget af det underskud som rent faktisk er der

at afbøde de værste konsekvenser af en international økonomisk krise som har ramt danmark som har ramt hele verden

utroligt at man som socialdemokrat kan tro

seksogtredivetusind kroner mere om året mon ikke også forældrene kunne gå ind og hjælpe med at give

unge en uddannelse det er ikke kun samfundets skyld det er også sådan at forældrene bærer et ansvar for at deres unge mennesker kommer godt i vej

tror jeg også fleste forældre absolut er parate til

for at tilvejebringe ressourcer som vi ikke har

vi henter fem og halvfjerds million kroner konkret med dette lovforslag socialdemokraterne agter at hente tredive milliard kroner tingene hænger jo sammen

tredive milliard kroner ud i de danske skatteborgeres lommer men det gør vi så ikke

begrundelsen for at vi skal tilvejebringe et provenu

for den unge at forældrene ikke har et job at stå op til om morgenen

den unge ikke har mulighed for få en praktikplads fordi danske virksomheder er tvunget i knæ af den internationale konkurrence jamen altså

er i statskassen det er jo ikke så mærkeligt at

for ledige og syge

høre ministerens tanker om den henvendelse vi har

danske erhvervsskoler hvor man skriver at dette lovforslag vil

anerkender ministeren at der

mange der har søgt ind på ungdomsuddannelserne nej jeg tror ikke det vil udgøre en barriere

i forhold til at en uddannelse end at man skal betale

otte hundrede kroner og op til tre hundrede kroner om året til befordring det er en langt større udfordring for eksempel at få skabt en folkeskole

ordførertale som jeg ikke brød mig om

virkelig dygtige datter på produktionsskole

for et billede man prøver at tegne af elevsegmentet

går på produktionsskole nødvendigvis

og er gælder især på erhvervsuddannelserne som uddanner en

uddannelsesfremmede miljøer samtidig med at de unge

det kan umuligt være ministeren ubekendt

i det her igen

mange snubletråde som stilles op over

nok hængt sig tilstrækkelig meget i fra talerstolen i dag at vi

vi har brugt masser af millioner og masser af milliarder kroner ekstra på uddannelse

en helt afgørende faktor er jo også om forældrene har job

er derfor at vi fører en økonomisk politik som retter sig imod at man har arbejdspladser og job

som er helt afgørende for den unge hvis den unge kommer i praktik har den unge jo faktisk også god råd til at betale sin befordring men har man ikke en praktikplads

og vanskeligere at stille at stille penge til befordring

afgørende at vi får sat gang i hjulene og det forudsætter altså

vi skærmer danske virksomheder af og ikke henter tredive milliard kroner i nye skatter og afgifter hos den danske befolkning

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at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

møde afholdes tirsdag den sekstende november